betragter jeg samtykket som givet

betragter jeg tingets samtykke som givet

ønsker nogen at udtale sig

for eller imod

vi har tekniske problemer ved et afstemningssted

afstemningen kan foretages

ellers går vi tilbage til

ønsker nogen at udtale sig

stemte elleve hverken for eller imod

foregår uden forhandling et enigt udvalg har indstillet at henrik bloch andersen vælges til midlertidig ombudsmand for folketinget fra den første november to tusind og nitten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

lovforslag der kan stemmes

afstemningen er afsluttet for stemte tyve

er ændringsforslag nummer to stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre syv tiltrådt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

medlem af folketinget herre andreas steenberg

har meddelt mig at han ønsker at tage ændringsforslag nummer syv elleve uden for betænkningen tilbage ønsker nogen at optage disse ændringsforslag da det ikke er tilfældet

er disse ændringsforslag bortfaldet ændringsforslag nummer fem af udlændinge og integrationsministeren

uden for betænkningen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde

betragter jeg samtykket som givet det er givet ønsker nogen at udtale sig

til at man kan tage statsborgerskabet fra landsforrædere og terrorister også in absentia altså uden at personen skal være i landet vi synes og det er det helt afgørende at det skal foregå ved en domstol og derfor

det viste sig så i udvalgsbehandlingen i går aftes at det kræver nogle meget omfattende ændringer af retsplejeloven altså en helt anden lov end den som er udgangspunktet for lovbehandlingen det er sådan i forhold til grundloven at

kan stille ændringsforslag om noget helt andet end det der er udgangspunktet for loven

ændringsforslag

fra ministeriets side omkring

en domstol hvis man fik op til atten måneders ubetinget fængsel vi synes ikke det giver mening at man kun kan fratage

overtrædelser men ikke for de allermest alvorlige derfor har vi valgt at trække de ændringsforslag da vi simpelt hen ikke synes at det giver mening

gerne opfordre regeringen og andre partier som formentlig senere i dag stemmer den her lov igennem til at prøve at kigge på de her ændringsforslag og måske arbejde videre med dem

sådan i en retsstat at det er en domstol som straffer borgerne og ikke en eller flere politikere så hermed

og det kan man jo

meddele at vi ved tredjebehandlingen når vi kommer dertil stemmer imod

set gerne kvittere for det vi kan se her er jo at det ikke er et spørgsmål om om man er for

syrienskrigere radikale tilkendegiver jo meget klart at radikale

også ønsker at vi forholder os til om de skal have frataget deres statsborgerskab imens de er uden for landets grænser det synes jeg er positivt så er der uenighed omkring hvorvidt

man i første instans kan træffe afgørelsen som en administrativ afgørelse den uenighed står

bare gerne kvittere for at de radikale her i dag meget klart siger at man sådan set ønsker at forholde sig til spørgsmålet statsborgerskabikkestatsborgerskab imens de her mennesker er langt væk fra danmark

de tanker med som radikales ordfører i

formentlig og forhåbentlig kommer der jo en såkaldt solnedgangsklausul i det her lovforslag så vi skal diskutere det igen senere så

oplagt også for andre partier her i salen at tage det her med for

synes det bør være sådan at det er en domstol der træffer den afgørelse

vi skulle hastebehandle det her forslag det var der over tre fjerdedeles flertal her i folketinget for at vi skulle gøre vi havde så i går en principiel og grundlæggende debat om nogle helt afgørende forhold i forhold til det at danmark er en retsstat spørgsmål i forhold til grundloven spørgsmål i forhold til de internationale konventioner en meget principiel og grundlæggende debat vi fik så under debatten udsendt en tidsplan ikke en

vi fik sendt rundt der var så udvalgsbehandling i går klokken

fjorten minutter i seks fik vi udsendt et udkast til betænkning som vi så kunne tage stilling til inden vi skulle ned at afgive betænkning og her i nat

udsendt tre ændringsforslag uden for betænkningen

stilling til i dag hvor det ene så er blevet trukket

hvad der sker når vi hastebehandler

lovforslag her et lovforslag af meget meget principiel karakter

stiller forslag om at få teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag

må trække det fordi det ikke er tilstrækkeligt jeg synes det er

grundlæggende forhold og jeg vil bare opfordre til

træffe beslutninger af så vidtgående karakter

giver os selv tilstrækkelig tid til at foretage en ordentlig behandling her i folketinget nu er det sådan at vi hvis de radikale havde

ville være en forbedring af det eksisterende lovforslag

ligger der store principielle udfordringer i det

ændringsforslag af ministeren og af fru marie krarup og der vil jeg bare annoncere at vi kommer til at stemme imod de to ændringsforslag

det processuelle det har simpelt hen været en fuldstændig uacceptabel proces når vi taler om beslutninger af så

reflekterer over hvad omkostningerne vil være hvis ikke vi fik behandlet det her lovforslag hurtigt altså sagen er jo at vi har at gøre med nogle potentielt meget meget farlige mennesker terrorister folk der formentlig har været nede og kæmpe for islamisk stat en af de værste terrorbevægelse vi overhovedet

konsekvenserne af at lukke dem ind i danmark er altså også bare ret

for os handler det jo om danmarks sikkerhed det handler om at beskytte danmark

som vi ikke ønsker

er et flertal i det her folketing som er mere optaget af tage statsborgerskabet fra folk end de er

at de ikke bliver stillet for en domstol for de forbrydelser de har begået mod menneskeheden altså de krigsforbrydelser de har begået de helt urimelige og ufattelige forbrydelser de har begået straffer vi dem ikke for vi stiller dem ikke for en domstol vi fratager dem bare statsborgerskabet og så synes jeg da at flertallet og herre rasmus jarlov skulle overveje

og i verden i øvrigt at vi lader folk begå sådan nogle handlinger

rimelig vanskeligt at føre retssager om hvad

vi kan ikke få vidner vi kan ikke få detaljerede redegørelser for hvad der er foregået dernede så det at forestille sig

dem herop og så føre retssager imod dem hvor man skulle afdække hvad den enkelte person har foretaget sig dernede er meget udsigtsløst og konsekvensen det vil ikke være at de kommer i fængsel i danmark konsekvensen

komme på kontanthjælp i danmark og at nogle af dem en dag vil begå terrorhandlinger

vi kan retsforfølge dem det ville jo i øvrigt også være konsekvensen af det lovforslag vi vedtager her

overtrådt straffelovens kapitel tolv og kapitel tretten så foregår det jo også ud fra en konkret bedømmelse

så der skal jo føres bevis uanset hvad og så synes da i øvrigt at den danske stat

gjort noget meget tidligere i forhold til at bistå de kurdiske myndigheder og dermed også

vi snakker om folk der er mistænkt for at have begået krigsforbrydelser for at

jeg synes de mennesker skal stilles for en domstol jeg synes de skal have en rettergang og hvis de

i folketinget vedtager vi lovgivningen og så overlader vi det til domstolene at udmønte den lovgivning og det indebærer selvfølgelig at hvis der er en mistænkt

en retfærdig rettergang og efterfølgende skal der ske en strafudmåling

i tiden fem seks år tror jeg da havde vi en debat om andre administrative beføjelser som tilkom ministeren nemlig administrativ udvisning af udlændinge det var en anden tid det var et andet parti privatisten tilhørte måske var

anden filosofisk sindsstemning han dengang befandt sig i for dengang havde han nemlig ikke nogen problemer med at overdrage den slags beføjelser til en minister

bare gerne hjælpe ordføreren med at komme frem til sin konklusion jeg føler mig helt overbevist om at han drømmer og er langt langt væk fra den vågne

ganske mange ordførere der også gjorde opmærksom på at den tredeling som vi har bliver bevaret

er mulighed for en domstolsprøvelse af de her afgørelser så derfor er det her ikke det dramatiske opgør med hverken grundloven eller

magtens tredeling som de radikale og andre partier på venstrefløjen forsøger at

som og hvis det var kunne man jo rigtig nok prøve det ved højesteret og så

slynge om sig med påstande om grundlovsbrud som man ikke har noget belæg for og som heller ikke har nogen opbakning i det akademiske miljø synes jeg altså er en lille smule useriøst jeg synes

vågne op i forhold til at det her er en meget alvorlig sag

trussel mod danmark som vi forsøger at adressere med det her

ligesom enhedslisten skylder radikale i hvert fald at afveje de to hensyn over for hinanden i stedet for bare

retsstaten i danmark det man forsvarer er syrienskrigernes rettigheder

lægger til grund at det er der ikke jeg kan ikke selv se at der skulle være det der brud på grundloven

er heller ikke regeringens opfattelse og dens

ved at befinde sig i den der drømmetilstand hvor man sidder på den høje hest og påkalder sig høje fine smarte principper svigter man jo samtidig den helt konkrete hverdag den vågne hverdag som vi andre befinder os i hvor danmarks sikkerhed skal og bør være i højsædet jeg synes det er sørgeligt at ordføreren dermed indskriver sig i den her lange og sørgelige radikale historie hvor man svigter det konkrete sikkerhedshensyn og det konkrete virkelige danmark

ødelæggelse og nedbrydning af hellige retsprincipper her der er tale om et forsvar for danmarks sikkerhed det er desværre halvhjertet fordi det kun drejer sig om en lille gruppe af de fremmedkrigere som vi bør forsvare danmark imod men det er dog heldigvis

alle fremmedkrigere som udgør en

trussel imod danmark men derudover ville jeg ønske at ordføreren ville vågne op på de andre områder og

et lovforslag som sikrer danmarks sikkerhed i stedet for at fable om højere principper mens landet trues af helt konkrete trusler som man faktisk godt kan forsvare sig

krarup dansk folkeparti og der kan stemmes

afstemningen er afsluttet for stemte tretten imod stemte fire og halvfems

ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer en tre

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren

der ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren der

øjeblik inden afstemningen kan igangsættes men det er afstemning om ændringsforslag nummer fem uden for betænkningen af udlændinge og

om ændringsforslag nummer fem uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren

afstemningen afsluttes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire